at regne finansudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret totusinde og trettende

i dag er der følgende anmeldelser karsten lauritzen peter skaarup simon emil ammitzbøll og mai mercado lovforslag nummer

mikkel dencker andreas steenberg per clausen villum christensen og mike legarth forespørgsel nummer

ministeren for by bolig og landdistrikter har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig regional og landdistriktspolitisk redegørelse for totusinde og

redegørelsen vil komme til forhandling onsdag den sjette maj

lægger vægt på at vi får løst problemstillingen vedrørende skattely og udbud

derfor er udbud et af indsatsområderne i den skattelypakke på erhvervsområdet som regeringen indgik med alle folketingets partier med undtagelse af liberal alliance i december to tusind og

at det skal være muligt at udelukke virksomheder der har gæld til det offentlige på grund af skattesnyd fra at deltage i udbud at regeringen vil arbejde i eu for at krav om skatteforhold kan indgå i udbud og at regeringen vil

analyse i gang om mulighederne for at stille skattekrav i forbindelse med udbud der ligger under eus tærskelværdier det skal indgå

området aftalen indebærer også en række initiativer på nationalt og internationalt niveau som skal dæmme op for

hvidvask og misbrug af de danske registreringssystemer

enhedslisten foreslår for det første at der udarbejdes en redegørelse for det retsgrundlag i eu der forhindrer at

udelukkes fra udbud for det andet foreslås det at der stilles krav i eu om at barrierer for udelukkelse af skattelyselskaber fjernes

tredje foreslår enhedslisten at regeringen arbejder for at offentlige myndigheder får mulighed for at inddrage skatteforhold i forbindelse med udbud hvor opgaven tildeles

mest økonomisk fordelagtige tilbud for det fjerde foreslås det at de danske regler for indkøb under eu direktivets tærskelværdier udformes så det bliver muligt at udelukke

myndigheder at stille krav om at en virksomhed der byder på en offentlig opgave skal redegøre for sin selskabskonstruktion

de imødekommer også flere af enhedslistens forslag vi har fremsat lovforslag

en dansk udbudslov der indebærer at virksomheder der har gæld til det offentlige for

på grund af skattesnyd kan udelukkes fra at deltage i udbud

sat en analyse i gang om mulighederne for at stille skattekrav når det gælder mindre indkøb der ikke er omfattet af eu reglerne analysen skal munde ud i en vejledning der gør det klart for de offentlige myndigheder hvornår de kan gøre brug af skattekrav vi mener at det er mere hensigtsmæssigt

vejlede end at regulere som enhedslisten foreslår når det gælder udbud der ikke er omfattet af udbudsreglerne det skyldes at det altid vil være en konkret vurdering om man kan stille krav om skatteforhold når det gælder virksomheder der har gjort brug af skattely men som ikke har skattegæld til det offentlige er handlemulighederne for det offentlige i dag begrænset af eus udbudsregler reglerne medfører at det ikke er muligt at inddrage skatteforhold når en opgave skal tildeles en virksomhed efter et udbud det gælder uanset om opgaven tildeles

den virksomhed der har givet det mest økonomisk

tilbud derfor kan vi

ikke inden for rammen af eus udbudsregler imødekomme forslaget om at skatteforhold skal kunne inddrages når man har valgt at tildele opgaven til det økonomisk mest fordelagtige tilbud de samme eu regler betyder at der ikke kan stilles krav om at virksomheder skal redegøre for deres selskabskonstruktion sådan som der også lægges op til i beslutningsforslaget det er på grund af disse begrænsninger at regeringen i eu vil arbejde for at krav om skatteforhold kan indgå i udbud sådan sådan som vi også har aftalt det i forbindelse med skattelypakken konkret vil vi tage spørgsmålet om skattely og udbud op i alle relevante europæiske fora så det indgår i de aktuelle diskussioner om skattely

regeringen vurderer således at der med skattelypakken er igangsat de initiativer som det på nuværende tidspunkt er muligt at sætte i gang for at løse problematikken omkring skattely og udbud hvis vi skal gå videre med de initiativer der ligger i skattelypakken er det nødvendigt at eu reglerne

beslutningsforslaget forkastes som opfølgning på forslaget vil jeg dog sørge for at der udarbejdes en redegørelse til folketinget om retsgrundlaget i eu og redegørelsen vil blive oversendt i næste

udfordre eu systemet og sige at vi ikke

at det er skattelyselskaber der vinder de her opgaver i danmark det er ikke skattelyselskaber der skal købe aktier i dong

kan man forestille sig at eu vil anlægge sag mod danmark for at tvinge os til at acceptere

hvis man så vil i gang med at ændre loven

herunder de aftaler vi har lavet internationalt så må man jo gøre det

har tilkendegivet i aftalen

inde med en skjult mulighed for at kunne gøre noget her

i det omfang jeg kunne strække reglerne endnu længere ville jeg gerne gøre det jeg har ingen problemer med at jeg synes at alle de firmaer alle de virksomheder som betaler en ordentlig og fair skat skal udkonkurreres af nogle der ikke gør det

at der altså ikke er hjemmel til at gå videre

men jeg vil ikke være med til til den idé om at vi bevidst overtræder

for derefter at udfordre eu i forbindelse med en eller anden sag eller andet

lydhørhed i eu i øjeblikket også på baggrund af de sager der har været til at sige at det her

har lagt mærke til at også store danske selskaber og andre er ret engagerede i at der faktisk skal ske en fair og ordentlig skattebetaling fordi de også bliver påført en urimelig urimelig konkurrence i det omfang man lige pludselig bliver udsat for konkurrence af selskaber som

så jeg tror at tiden er moden til at smøge ærmerne op og

forsøger at unddrage sig den generelle beskatning af selskabets fortjeneste mere konkret foreslår enhedslisten bla

regeringen skal give folketinget en grundig redegørelse for i hvilket omfang og på hvilket retsgrundlag eu forhindrer offentlige myndigheder i at udelukke skattelyselskaber fra at deltage i offentlige udbud og at der skal stilles krav i eu om fjernelse af de barrierer der måtte være for en udelukkelse og at dansk lovgivning skal udformes

inden for gældende eu regler og indtil disse er ændret giver mulighed for at udelukke skattelyselskaber for eksempel hvis et udbud er under eus grænser for hvornår en opgave skal i udbud det

venstre ikke har sympati for enhedslistens tanker men det er jo sådan som ministeren også var inde på at der allerede så sent som

indgået en aftale mellem regeringen og venstre dansk folkeparti sf enhedslisten og det konservative folkeparti om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet

også et afsnit med fokus på udbud blandt andet

det aftalt at regeringen i eu vil arbejde for at krav om skatteforhold kan indgå i udbud og at regeringen vil igangsætte et analysearbejde vedrørende mulighederne for at stille krav om fair skattepraksis i forbindelse med udbud der ligger under eus

når det er sådan at vi allerede er i gang med arbejdet

og er i gang med at påvirke og undersøge hvilke muligheder der er for

enhedslisten

i en forventning om at naboen den lokale virksomhed og virksomheder

betaler den skat de skal derfor er det en sund reaktion at næsten alle danskere tager kraftigt afstand fra borgere og virksomheder der unddrager statskassen ved at placere

penge i skatteskjul de seneste år har vi

set for mange eksempler på virksomheder der snyder i skat og dermed ikke bidrager til det danske velfærdssamfund og som folkevalgte skal vi sikre at alle betaler den skat de skal ifølge loven

det også glædeligt at alle partier med undtagelse af liberal alliance fandt sammen og sikrede bred opbakning til en skattelyaftale som blev indgået i december to tusind og fjorten det viser at bekæmpelse af skatteunddragelse er noget der ligger stort set hele folketinget på sinde enhedslisten har så fremsat det her beslutningsforslag som indeholder flere gode ideer og værktøjer som kan være nyttige i kampen mod skattely dele af forslaget er allerede indeholdt i skattelyaftalen eller ligger tæt op ad eller i forlængelse af aftalen

tiltag kan ikke sådan umiddelbart vedtages uden at de kommer i strid med eu

reguleringen her i folketinget er vi gang

at implementere eus udbudsdirektiv og den vej rundt er vi her i danmark underlagt regler eller bliver underlagt regler om hvordan offentlige udbud skal foregå det betyder at der fra eus side indtil videre er nogle barrierer for

man kan udelukke skattelyselskaber fra at deltage i offentlige udbudsrunder for at ændre den lovgivning her i folketinget

i skattelyaftalen hvor det er pålagt regeringen at arbejde for at eu

inddrages skatteforhold i en udbudsproces så her kan man sige at enhedslisten sparker en åben dør ind

relevante fora så vi kan få ændret udbudsreglerne til også at være et instrument til bekæmpelse af skattely ikke bare i danmark men i hele europa men for at vi her i folketinget bedst muligt kan beslutte hvor vi skal

vi brug for et overblik og derfor er jeg glad for at erhvervs og vækstministeren i sin tale også sagde at han støtter den del af enhedslistens forslag om at regeringen skal udarbejde en grundig redegørelse om eu reglerne og hvor de sætter barrierer for udelukkelse af skattelyselskaber i offentligt udbud en sådan redegørelse kan kan

vil blive oversendt i næste samling så for at opsummere

kan ikke støtte beslutningsforslaget da det vurderes at

er sat i gang i forbindelse med skattelyaftalen og for andre dele

vil regeringen som aftalt i skattelyaftalen arbejde for at en ændring af eu reglerne så vi siden hen kan tilpasse dansk lovgivning hertil

oversendt her i næste samling og jeg ser meget frem til at vi på det oplyste grundlag kan gå videre i arbejdet med at sikre at selskaber

vælgere støtter det enhedslisten arbejder for var det ikke en god begrundelse for at sige

det går vi med i i stedet for at finde en eller anden kunstig forklaring på hvorfor man ikke er med

herre frank aaen skal prøve at se positivt på den tale jeg har holdt

kraftigt støtter

fingeren direkte på hvor problemerne ligger samtidig med at erhvervs og vækstministeren og regeringen arbejder aktivt i eu for at sikre at der bliver en fælleseuropæisk regulering

at det er noget der kan indgå som et punkt når virksomheder

skal være med i offentlige udbudsrunder så vi er meget positive

hele folketinget var enige om om to forskellige lovinitiativer et på

i dansk folkeparti at det er vigtigt at virksomheder og borgere

skattetekniske ændringer som gør at

beskatning fra det ene land til det andet mange af de delelementer som er

ganske fornuftige som det tidligere er sagt

i forhold til eus udbudslov udbudsdirektivet som selvfølgelig også har indflydelse på hvordan

danske virksomheder og danske myndigheder gennemfører de forskellige udbud som de har gang i der er dog nogle steder hvor vi

stat og kommuner skal kunne afvise leverandører der har forbindelse

men men det er bare det der spørgsmål med at have

hvad involverer et begreb

i forbindelse med nogle formodninger nogle gisninger er det i forbindelse med nogle revisionsrapporter er det i forbindelse med nogle retslige domme nogle kendelser der

det er også et område hvor der er mange multinationale selskaber som jo har et vidt forgrenet netværk og selskabsdannelser i hele verden

ikke noget forbudt i at virksomheder vælger at have virksomheder i forskellige lande og i forskellige egne

gennemsigtigheden transparensen bedre

selvfølgelig vil hilse velkommen vi synes egentlig at vi har mange af de her delelementer med i de to aftaler som vi er en del af som jeg nævnte fra starten af

i dets fulde ordlyd og det er der selvfølgelig

det eu retlige men men alligevel

retfærdigvis er nødt til at sige at enhedslisten

chancen for at få mange af de her ting længere frem på den politiske dagsorden i forbindelse med de forhandlinger

skændes om det er noget vi vil diskutere

hårdere til det og det er jo også begrundelsen for at

man synes man er kommet igennem med sine ting det er jo kun når man ikke er kommet igennem med alle de ting

partierne synes det er et godt forslag og så stemmer de imod altså hvad

dansk folkeparti har imod det her forslag jeg forstod at det var noget med

at der var noget der ikke var præcist nok

ikke noget problem kom med et ændringsforslag

så tager vi det ind ingen problemer så burde dansk folkeparti ikke i lighed med tre og halvfems procent af dansk folkepartis vælgere ifølge

grundpræmissen i beslutningsforslaget og jeg synes det er meget vagt formuleret når der

at man skal afvise virksomheder hvis der

skattely for hvad er en forbindelse

et af de fire punkter som enhedslisten har med i beslutningsforslaget

fremgå af samtlige kommende udbud

som er medejere af en virksomhed som er med i et eu udbud og der kan også være store multinationale

familieejede virksomheder som også er med i

et udbud derfor vil det alt andet lige blive meget meget vanskeligt at gennemføre i praksis

dokumentationskrav og den måde det skal beskrives på men jeg vil ikke problematisere det mere end det er nødvendigt jeg siger bare at vi egentlig er med på at gå ind i det her med hensyn til at finde nogle af de steder hvor det kan

skattelyaftaler som vi er en del af og jeg jeg kan ikke huske hvad herre frank aaen har skrevet i sine noter

så er der selskaber der skal fraskrive sig muligheden for meget store ordrer

ikke kan få nogle ordrer og tjene nogle penge og det er derfor

med et lille ændringsforslag der lige præciserer det punkt jeg var inde på før og så stemme for det her så vi kan

presse regeringen og den følgende regering den der måtte komme og som dansk folkeparti

ikke spiller efter de fælles spilleregler derfor er det vigtigt at opprioritere kampen mod skattely

det skal vi gøre på nationalt plan på europæisk plan og bedst af alt på globalt plan her kan jeg sige at regeringen jo allerede er godt i gang med initiativer

blev indgået aftale om i forbindelse med skattelyaftalen tilbage i slutningen af

initiativer der ligger i skattelyaftalen matcher jo også flere af enhedslistens forslag regeringen har fremsat

en dansk udbudslov der indebærer at virksomheder der har gæld til det offentlige for

på grund af skattesnyd kan udelukkes at deltage i udbud regeringen har også

muligheden for at stille skattekrav når det gælder indkøb der ikke

gøre udbud til en del af kampen mod skattely som den socialdemokratiske ordfører herre thomas jensen sagde

at enhedslistens forslag her svarer lidt til at sparke en åben dør ind især med tanke på de forslag og initiativer som regeringen allerede har barslet med og taget i forbindelse med skattelyaftalen og derudover

og kan blive omsat til velfærd og de andre prioriteringer som de forskellige regeringer har

det handler om fairness altså

for alle dem som betaler skat men det vi også skal tænke på

er virksomhedernes retsstilling det er meget vigtigt at vi undersøger de

det enhedslisten vil overhovedet jeg siger bare at

retsstilling med ind i det her fra radikal side

kvitterer vi oprigtigt for enhedslistens

intentioner bag dette forslag

vil jeg på det grundlag der foreligger indstille

det gør syv og halvfems procent af jeres vælgere ifølge gallup så så derfor var det jo nok en klog beslutning at støtte det men hvad er det man har

synes var forkert så prøv lige at sige en gang mere

i gang med at gå den vej som enhedslisten jo egentlig også ønsker og det ønsker vi jo ikke kun fordi

handler det hele tiden om at tage en række initiativer

skattely på oplyst og analytisk grundlag

betonede jeg også vigtigheden af virksomhedens retsstilling ikke blot i forhold til at have fair konkurrence men også i forhold til

fokus på skattely i danmark og der er foretaget så mange initiativer så går det kun en vej

at det har været almindelige

flere og flere milliarder i skattely

med erhvervs og vækstministeren og også med skatteministeren

papir var god i hvert fald

der mangler nogle ting jeg har stillet spørgsmål til erhvervs og vækstministeren § tyve spørgsmål hvor han har forsikret og det tror jeg skam også på at han

vil arbejde for i eu at vi får ændret

udbudsdirektivet det kan danmark selvfølgelig ikke gøre alene men

skattelyaftale fra december var at regeringen

vil vedrørende mulighederne for at stille krav om fair skattepraksis i forbindelse med udbud der ligger under eus tærskelværdier

hvor jeg ikke synes at der

også fra enhedslistens side havde ønsket os

som vi i hvert fald er ansvarlig for herhjemme i folketinget og

de mennesker ude i regioner og kommuner og andre steder som ønsker at kunne sige nej til en virksomhed som de ved opererer fra et skattely

siger ingen skattekroner til den her virksomhed vi vil ikke bruge borgernes penge på for eksempel at udlicitere velfærdsopgaver for at det så skal gå til en virksomhed der ikke betaler skat i danmark

når det er den danske udbudslov der gælder

men det synes jeg faktisk

at enhedslisten gør fordi jeg er bekymret for at alle de fine skåltaler og alle de fine ord

sandet

det reflekterer ånden i det vi gerne vil have gennemført i skattelyaftalen som vi er

at der vil vi gerne have retningslinjer ind så man

som for eksempel kommune kan sige nej jeg bliver lidt forvirret af at der foregår en

til virksomheder på baggrund af skattepraksis det er så vidt jeg er orienteret ikke en del af af den reviderede udbudslov at man klokkeklart

kan sige nej til det men hvis jeg er fejlinformeret

klokkeklart mandat til at sige nej til virksomheder der

udbudsdirektivet lavet om men man kan jo også fortolke det sagde den radikale ordfører

er lidt en gråzone nogle gange i forhold til eu lovgivningen

nationalt der vil vi jo gerne

som munder ud i en vejledning til de

kan være imellem det der er klokkeklart ulovligt og det der er klokkeklart lovligt det er det vi er udfordret af jeg tror ikke at joachim b olsen er udfordret af det

ligger ligger vågen om natten men vi er nogle der er udfordret af

hvis man har aktiviteter i danmark skal man betale skat i danmark hvis du er en virksomhed der udfører et stykke arbejde for en kommune du tjener nogle penge så skal der betales skat i danmark mange af de her

er rigtig godt at ministeren også arbejder der hedder land til land rapportering så man kan følge de her transaktioner

hvad reglerne er for eksempel

handel mellem datterselskaber for eksempel til at kanalisere

kapital ud af landet man kan lave kunstige underskud så

er en stor multinational virksomhed i danmark man har tjent masser af penge igennem årtier sjovt nok

noget overskud at betale skat af

ulovligt og når det kommer på på bordet

også set på det men rigtig meget af det er fiflerier som er svære at bevise skat kører jo et hav af retssager mod virksomheder

jeg bare gerne bede ordføreren redegøre for hvor stor en andel af de her en hundrede og tredive milliarder er placeret ulovligt

indikerer at virksomheder begår noget ulovligt hvis de ikke gør det og jeg tror at mange tilhørere der hører på ordføreren får det indtryk at at de her en hundrede og tredive milliarder er placeret ulovligt uden for landet så jeg beder bare ordføreren redegøre for hvor stor en andel af de

store multinationale selskaber kan kanalisere deres overskud

et skattelyland eller

transaktioner for vupti ikke længere at have et overskud man kan beskatte i danmark vi er udfordret af jeg ved godt at joachim b olsen ikke går op i det men problemet er den her gråzone

det er taget skridt gode skridt synes jeg

selskabsskat betyder færre investeringer ude i selskaberne færre investeringer i nye maskiner og ny teknologi

forbedrer lønmodtagernes

mange af de kapitalskatter som vi har i dag og kapitalbeskatningen i danmark er den højeste i hele eu og det betyder som sagt færre investeringer og dermed i sidste ende

lavere reallønninger til lønmodtagerne så mens det måske kan virke besnærende og dejligt for venstrefløjen at tale om selskabsskat og kapitalskat

skrues op glemmer man bare at fortælle at det er lønmodtagerne der i sidste ende betaler for

som bevidst laver skattekonstruktioner

hvor der nu engang skal betales skat

folkeparti har indgået en aftale med regeringen

på skattelyområdet på erhvervsområdet

for os og vi kan derfor ikke stemme for enhedslistens

synes jeg bør på skrift have lejlighed til at forklare punkt for punkt for punkt hvorfor det er man er imod det jeg har hørt at nogle af argumenterne skulle være

for forslaget

den vej vi skal gå og hvis man ikke synes det

synes jeg bare man skal sige helt åbent i en debat og på skrift

det kunne være meget interessant at få det

blotlagt jeg vil sige at

har hørt ét eneste argument i den her debat for at stemme imod

status ophæves

en hundrede og seks og firs fremsat forslag herom venstres overordnede holdning og bemærkninger til selve det moderniserede adoptionssystem

vi kan med tilfredshed konstatere

hundrede og seks og firs styrker borgernes retsstilling i relation til muligheden for at påklage familieretlige sager til ankestyrelsen

det familieretlige område bliver en almindelig styrelse af historiske årsager er det sådan at familieretsafdelingen i ankestyrelsen har haft

status men det er hverken hensigtsmæssigt eller

med lovforslaget ændrer vi klageadgangen i de familieretlige sager hvor det i dag er ministeren der behandler klagesager

fremover vil fremgå direkte af loven at det er ankestyrelsen der er klagemyndighed som en almindelig styrelse under ministeriet ministeriet når jeg siger det direkte af loven

allerede foregår sådan i dag det er nemlig allerede de facto sådan at familieretsafdelingen i ankestyrelsen behandler de familieretlige klagesager på vegne af ministeren og denne ændring vil ikke komme til at betyde en ændring i hvilke opgaver ankestyrelsen fremover skal varetage på det familieretlige område og socialministeriets departement vil fortsat have et kontor for familieret der står for ministerbetjening og politikudvikling og som har det overordnede fokus på lovgivningen og administrationen

med lovforslaget vil det fremover være muligt at behandle principielle og generelle familieretlige sager med medvirken af beskikkede medlemmer altså lægfolk ligesom i dag og det sker på det sociale område hos socialdemokraterne finder vi lovforslaget fornuftigt og

behandle principielle eller generelle familieretlige sager på et møde med en udvidet votering hvor der deltager beskikkede medlemmer heriblandt lægfolk det er ankestyrelsens familieretsafdeling der på vegne af ministeren behandler de nævnte sager flere af høringssvarene støtter lovforslaget og ankestyrelsen støtter også formålet med lovforslaget og er enige i at forslagene vil tydeliggøre borgernes retsstilling i relation til muligheden for at påklage familieretlige sager til ankestyrelsen

er vi interesserede i at styrke borgernes retsstilling og hvis dette lovforslag kan medvirke til dette er det positivt

forslag på nogen måde vil komme til at påvirke sagsbehandlingstiderne i ankestyrelsen så de bliver endnu længere vi har jo tidligere drøftet de lange sagsbehandlingstider i ankestyrelsen og det vil selvfølgelig ikke være tilfredsstillende

derudover har datatilsynet også skrevet i deres høringssvar og jeg citerer det bemærkes dog for en god ordens skyld at det følger af persondatalovens § syv og halvtreds at der ved udarbejdelse af bekendtgørelser cirkulærer eller lignende generelle retsforskrifter der har betydning for beskyttelse af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger skal indhentes en udtalelse fra datatilsynet datatilsynet forudsætter at tilsynet bliver hørt over de bekendtgørelser der skal udstedes i medfør af loven i det omfang disse har betydning for beskyttelse af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger citat slut så skal jeg bare lige have ministeren til at bekræfte at der selvfølgelig bliver indhentet en udtalelse fra datatilsynet i forbindelse med behandling af personoplysninger vi er i dansk folkeparti positive over for lovforslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen

for den enkelte principielle sag men men også i det hele taget for for sagsbehandlingen

man får et bredere perspektiv på de lidt mere principielle sager der kan få betydning for andre sager fremover så enhedslisten støtter forslaget

faktuelt er nødvendig og vi opnår at ankestyrelsen

den opbakning der har været jeg kan sige til fru karina adsbøl at det ikke kommer til

det sidste spørgsmål var ret teknisk så det vil jeg lov til at svare skriftligt på hvis

det er i første omgang den rækkefølge man må holde sig for øje

adoptivforældrenes ønsker og behov må alt andet lige komme i anden række børn der kommer til danmark igennem adoptionssystemet kommer fra et liv på børnehjem

hos deres biologiske familier familier som af den ene eller den anden årsag

en hård start for et barn det er hårde vilkår at begynde livet på netop derfor mener vi skal have barnet i fokus hele tiden og sikre at hele adoptionsprocessen kan foregå på den måde som er bedst for børnene en måde

børnene omsorg og en måde der også giver adoptivfamilien de bedste forudsætninger for at tage imod et barn også med de særlige behov det enkelte barn nu måtte have når det kommer her til

er helt overbevist om at de øvrige tilstedeværende i salen i dag vil give mig ret i at adoption giver anledning til en række problematikker der er mange modsatrettede interesser på spil og desværre også i et vist omfang økonomiske interesser det gør i sagens natur processen meget vanskelig og derfor kan den desværre munde ud i nogle ganske ulykkelige forløb hvor både børn biologiske forældre og adoptivforældre risikerer at komme i klemme vi indrømmer derfor gerne i venstre at det er vanskeligt men så meget desto mere er vi forpligtet til at gøre noget og sørge for at vi for fremtiden undgår uheldige og ulykkelige forløb derfor glæder det os i venstre

med dette lovforslag fra regeringen netop har forsøgt at tage hånd om de

dem med de foreslåede ændringer af adoptionsloven de foreslåede ændringer vil øge sikkerheden i adoptionerne

dels fordi der i højere grad vil føres tilsyn fra myndighedernes side i den sammenhæng vil vi gerne fremhæve sammenlægningen af danadopt

bekendt er blevet til dia danish international

adoption den effektive og vellykkede sammenlægning vil betyde sikre rammer for den internationale adoption i fremtiden derudover finder jeg det positivt at ankestyrelsen fremover skal godkende matchningsforslag og at adoptivforældrene med forslaget bliver sikret den nødvendige støtte både før og efter hjemtagelsen af et barn disse ændringer af adoptionsloven vil være med til at sikre børnene de bedst mulige adoptionsforløb og at børnene ender hos de helt rigtige adoptivforældre til slut vil jeg endnu en gang understrege at vi i

meget tilfredse med det nye lovkompleks

vi er glade for at det med den aftale vi har

mest af alt for børnenes skyld jeg skal tilføje at

gerne vil tage bedre vare på egne børn og dermed levere færre børn til udenlandsk adoption det var en rigtig god

har afleveret børn og som oplever at de måske

de fik lov til at følge deres børns liv og opvækst når de afleverede dem til udlandet

rigtigt at adoption altid først og fremmest skal være på barnets præmisser og tilgodese barnets behov barnet er den svageste part og

har det største ansvar for at tage hånd om det er udgangspunktet for den aftale om et nyt adoptionssystem som regeringen i oktober sidste år indgik

med venstre dansk folkeparti socialistisk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti og som dette lovforslag udmønter det grundlæggende princip på adoptionsområdet er at børn først og fremmest skal hjælpes i den familie og i det land hvor de bor men hvis det ikke kan lade sig gøre kan en adoption til

et helt anden land være den sidste udvej i vores aftale fra oktober er intentionen at fremtidssikre den internationale adoptionsformidling til danmark og det gør vi ved flere forskellige skærpelser som alle har det formål at skabe en højere grad af styring

indsigt i området vi indfører skærpede krav organisationerne der står for at formidle internationale adoptioner vi skærper tilsynet med organisationerne

endelig giver vi en ekstra hånd i form af rådgivning til de familier der adopterer et barn det sidste tror jeg er meget væsentligt socialdemokraterne står bag

en række tiltag som efter hans opfattelse netop skulle overvejes i forhold til et nyt adoptionssystem blandt andet anbefalinger om præciseringer i grundlaget for tilsynet ligesom der peges på et behov for tydeliggørelse af indholdet af tilsyn og hvem der fører tilsyn med

som vi indgik den anden oktober to tusind og fjorten lovforslaget udmønter de dele af aftalen der kræver lovændringer og det overordnede formål

lovforslaget er at at skabe et nyt adoptionssystem og fremtidssikre den internationale adoptionsformidling til danmark og understøtte den nødvendige stabilitet i adoptionssystemet samtidig med at sikkerheden i forhold til de adoptioner der gennemføres øges forslaget skal dermed også være med til at understøtte gode vilkår for de børn der kommer til danmark lovforslaget præciserer betingelserne for at få tilladelse til at yde international adoptionshjælp samtidig begrænser forslaget adgangen for en adoptionsformidlende organisation til at yde hjælpearbejde sådan at der alene kan ydes hjælpearbejde med tilknytning til adoptionshjælp tilsynet med de adoptionsformidlende organisationer samles hos ankestyrelsen det var det lovforslag

det vil også ifølge høringssvarene betyde en styrkelse af den juridiske del af tilsynet som bliver en mere central del af ankestyrelsen lovforslaget skal sikre

adoptivfamilierne den nødvendige støtte i forhold til adoption med henblik på at understøtte et godt adoptionsforløb for børnene

før man skal adoptere og efter at et adoptivbarn tager ophold hos adoptanten i danmark i forbindelse med international eller national adoption

får man så en øget rådgivning det er ingen hemmelighed at

forældre og adoptivforældre og hvor der kan være flere skæbner bag socialudvalget

besøgte i to tusind og fjorten etiopien og vi var her i dialog med myndighedspersoner politiet ambassader

både private og et offentligt det var en udvalgstur jeg nok godt kan sige

grad påvirkede os alle sammen de fortalte i etiopien at myndighederne var i gang med en proces for at forbedre deres adoptionsproces netop gøre ligesom vi gør kigge på netværkets ressourcer også i forhold til plejefamilien det er jo også nogle af de områder vi vægter højt i danmark vi vil selvfølgelig følge området fra dansk folkepartis side

anmode om at få en status over hvordan det så går så vi som aftaleparter kan følge lovgivningen tæt

for børnene bedre i de lande som vi modtager børn fra

bliver landene bedre til at give børnene

trygge rammer under opvæksten det smitter jo så af

at der er færre børn som bliver adopteret til danmark det er jo i god overensstemmelse med princippet om at børnene først og fremmest skal hjælpes i deres egen familie og i deres eget land jeg tror at for os der ikke selv har stået i situationen kan det være svært at sætte sig ind i hvor gerne man som dansk familie vil adoptere et barn men det ændrer bare ikke på at adoption først og fremmest skal være for børnenes skyld og at international adoption derfor må være sidste udvej det kræver at vi har

en ret forsigtig tilgang til det her område og derfor er det styrende princip for den aftale som vi indgik i oktober også at have fokus på sikkerhed og legalitet formålet med den her lov er

at fremtidssikre den internationale adoptionsformidling i danmark ved

understøtte stabilitet og sikkerhed lovforslaget tilpasser selve organiseringen af adoptionsformidlingen skærper tilsynet og skal også være med til at give adoptivfamilierne den nødvendige støtte

nogle ting kalder selvfølgelig på ansvarlige politiske beslutninger det mener vi i enhedslisten på trods af et langt

konstruktivt forhandlingsforløb ikke at de øvrige partier har vist sig villige til

træffe vi mener ikke at det man er kommet frem til er noget vi kan stå inde for i den forstand at vi kan være sikre på

er det altid det bedste for barnet

altid på et etisk og juridisk korrekt grundlag i enhedslisten er vi dels bekymrede for at systemet heller ikke fremover vil være gearet til at sikre at adoptioner til danmark ikke sker uden at biologiske forældre er direkte eller indirekte presset til at bortadoptere der vil ikke være noget øget tilsyn i afgiverlandene og det vil ikke være tilfredsstillende man kan ikke holde øje

sådan form for pres finder sted der vil stadig væk desværre være økonomiske incitamenter

og dermed vil der også være en fare for at biologiske forældre presses eller snydes til at opgive deres børn på samme måde vil man ikke

adskille hjælpearbejdet det vil sige de økonomiske donationer helt og

og derfor vil der også her fortsat være et økonomisk incitament til at fortsætte strømmen af adoptioner

fra enhedslistens side mener vi altså at man fuldstændig skal adskille de

får de adopterede selv ikke

ikke på den måde som vi i enhedslisten mener at et tidssvarende børnesyn

burde lægge op til

indsigt i deres egne papirer ved det fyldte femtende år

retten til en relation til deres biologiske forældre og familie som ellers burde ligge i retten til familieliv altså en menneskerettighed de får heller ikke ret til at blive understøttet i en relation til oprindelseslandet der bliver ikke nogen ret til åbne åbne adoptioner som man kalder det der vil heller ikke være en særlig ret til rådgivning og støtte altså det der i dag hedder pas ordningen uden adoptivfamiliens

tilstedeværelse som flere

burde have været med fordi de adopterede selvfølgelig kommer med en historie og en fortid som skal respekteres i langt højere grad end det er tilfældet i dag vi mener at man har overhørt de adopteredes stemme i den relation det her forslag betyder desuden at de mange skandaleramte

private formidlende organisationer

som i dag står for adoptionsformidlingen får lov til at fortsætte

med lidt ekstra krav men det står efter vores mening på ingen måde mål med de mange fejl der egentlig er begået og fra enhedslistens side havde vi et meget stærkt ønske om at staten skulle overtage behandlingen af de her sager netop fordi det er så følsomt samtidig har man ikke engang villet begrænse samarbejdet til

har understreget haagerkonvention som er den konvention der beskytter adopterede børns grundlæggende rettigheder

afvist det forslag med den begrundelse at det ville betyde at der

færre adoptioner til danmark det synes vi er forkasteligt fordi det argument

understøtter en antagelse om at man har et adoptionssystem som ikke udelukkende

men men måske også for alle mulige andres vi mener i enhedslisten at den her reform skulle have været en egentlig grundlæggende reform

været udnyttet til at lave et tidssvarende system som sætter de adopterede

skulle have været et system der blev indrettet for at sikre barnets tarv før under og efter en eventuel adoption

kun er tale om små justeringer som en reaktion på et grundlæggende meget usikkert system i enhedslisten mener vi ikke at vi kan være det bekendt

desværre rigtig ærgerlige over at stå med det her lovforslag i

hos ankestyrelsen endelig skal lovforslaget sikre adoptivfamilierne den nødvendige støtte i forhold til adoptionen med henblik på at understøtte gode adoptionsforløb for børnene liberal alliance kan

har og har haft meget svære kår tidligere var der to bureauer men antallet af børn frigivet til adoption i verden har været faldende de seneste år og det til trods for at der desværre er kommet flere forældreløse og flere gadebørn dertil kommer at der i danmark har været adskillige skandalesager her kan nævnes

ligesom der har været rod i økonomien aftalen af den anden oktober

hvor der blev tilført en stor økonomisk saltvandsindsprøjtning og hvor kravene til bureauerne blev strammet det alt sammen med det formål at tilføre den stabilitet der er nødvendig for at kunne drive adoption i danmark på et sagligt og forsvarligt grundlag i det konservative folkeparti følger vi udviklingen nøje det er så vigtigt ikke mindst for børnene desværre har udviklingen inden for international adoption betydet at vi er mange partier i forligskredsen der nærer en stor skepsis over for de to bureauer der nu er blevet til ét derfor vil vi også følge udviklingen tæt

vi sikrer os at de gode intentioner der

også bliver fulgt så vi er sikre på at der fremover ikke bare er orden i økonomien men ikke mindst orden i de etiske retningslinjer

familie langt væk fra det sted som barnet kender i forvejen det er svært

også vigtigt at vi behandler spørgsmålet om international adoption rigtig grundigt og med passende ydmyghed

de drøftelser som vi havde sidste år hvor vi lige præcis gennemgik det eksisterende system og mulighederne for at forbedre det

vores drøftelser har været båret af respekt for området og

og vi har været rigtig rigtig grundige synes jeg jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak der har været rigtig rigtig mange møder

lige synes jeg at vi er nået i mål med et rigtig rigtig godt resultat der skal ikke herske nogen

selv om enhedslisten ikke

og det var svært fordi der var så mange dilemmaer involveret og

karina adsbøl sagde jo også det handler om børn og det var lige præcis det der var vores fokus hele vejen igennem at det handler om børn og der må selvfølgelig ikke være tvivl om og det var der

afgørende international adoption

netop også for at hjælpe de børn der ikke har bedre muligheder for hjælp i deres

og lovforslaget udmønter den

brede politiske aftale fra efteråret om at fremtidssikre

sådan at vi bedst muligt tilgodeser det som var omdrejningspunktet for os nemlig barnets behov på den ene side styrker vi

de internationale adoptioner der stilles

skrappere krav til en adoptionsformidlende organisation og der følges

også tættere op på kravene fra tilsynsmyndighedernes side

del af lovforslaget geares systemet til bedre at kunne imødekomme

de udfordringer der er på området og dermed selvfølgelig også forbedre vilkårene for de børn der hjælpes gennem adoption

hjælp der er til rådighed for adoptivfamilien både de voksne og børnene og det skal

jeg rigtig glad for den brede opbakning til lovforslaget der forhåbentlig betyder at forslaget kan vedtages og allerede træde i kraft fra den første oktober to tusind og femten og med de ord

fortsatte behandling af lovforslaget i udvalget og stiller mig som sædvanlig også

om at civilregistreringen ikke foregår hos en offentlig myndighed bliver jeg nødt til at afvise civilregistreringen skal ifølge lovgivningen ske ved anmeldelse til den elektroniske kirkebog

og personregisterføreren er derfor den offentlige myndighed

behandler anmeldelsen og uanset hvilket

har så uddannes man også til at være offentlig myndighed

at folkekirken har en aftagende betydning for befolkningen i danmark

civilregistreringen derimod mener jeg at det er relevant at se på hvordan opgaverne i disse år skifter karakter som følge af den digitalisering der sker overalt i samfundet

tusind og tretten har det været obligatorisk for borgerne at anvende digitale løsninger på en række områder et af områderne er netop civilregistreringen hvor der er lavet løsninger til anmeldelse af fire forhold faderskab navngivning navneændring samt anmodning om begravelse eller ligbrænding regeringens målsætning om at mindst firs procent af henvendelserne skal ske digitalt inden udgangen af to tusind og femten er ved udgangen af to tusind og fjorten allerede opfyldt på to af de fire områder mens de resterende to ligger på mere end halvfjerds procent alt taler derfor for at henvendelsen om civilregistrering vil være fuldt digitaliseret i løbet af de nærmeste år

udelukkende er blevet registreret på grundlag af jordemoderens anmeldelse mens dødsfald tilsvarende registreres på grundlag af lægernes digitale indsendte dødsattester

kirkeministeriet og folkekirken som har udviklet de løsninger som også anvendes af kommunerne i sønderjylland er i øvrigt i færd med at se på muligheden for at borgerens henvendelse falder på plads i cpr uden at en personregisterfører skal foretage nogen sagsbehandling

eksempelvis ske når et barn skal have et

allerede er godkendt

derfor i løbet af de nærmeste år være tale om at civilregistreringen under alle omstændigheder

meget mere centralt end nu hvor den finder sted i alle sogne og derfor må det være folkekirkens ambition at samle opgaven ét sted en mere central placering skal dog afbalanceres med begravelsesmyndighedernes lokalt forankrede opgaver i forbindelse med dødsfald og begravelser skulle et flertal ønsker at flytte opgaven fra folkekirken og i den forbindelse også de sønderjyske kommuner bør der være vægtige grunde til det

det ville efter min opfattelse være det mest logiske at gøre i en verden der er så digitaliseret som det danske samfund er

også vigtigt at nævne at der endnu er cirka ottehundredetusind borgere for hvem de retsgyldige oplysninger om blandt andet slægtskab stadig kun fremgår af de håndførte ministerialbøger som endnu befinder sig i sognene og det arbejde

forventes at tage nogle år bør færdiggøres inden opgaven eventuelt flyttes

som foretager registreringen

det fordi der stadig væk er en stor opgave som skal varetages og

som skal flytte ottehundredetusind borgeres registreringer af deres slægtsforhold over i en digital form det er et arbejde der har været i gang længe

mindre men måske større tilknytning til folkekirken i

uanset om de ikke har nogen tro eller har en anden tro end folkekirkens det må være det man skal sige

den der lader sit barn registrere som født

folkekirken der er ikke nogen kontakt imellem forældrene og folkekirken det er jordemoderen der sender en besked til cpr i det pågældende sogn og får barnet registreret så derfor har jeg meget svært ved at forstå

en offentlig myndighed i det her tilfælde en institution der hedder folkekirken som de borgere der skal registrere forskellige forhold

ret mange tilfælde ikke er nogen kontakt mellem

sognepræsten i det pågældende sogn men men jeg synes så i øvrigt at der bliver ydet en meget meget fin

præstens arbejde i øvrigt præsten får ikke ekstra løn for denne civilregistrering men det er så bare noget man

bad om hjælp i forhold til navngivelse og det gav jeg så og og jeg kan

for de her to kinesere men jeg hjalp dem ganske stille

vil nævne det her at det der er tilfældet

hvis man flytter det et andet sted hen

medlemmer og derfor er der samfundsmæssigt

dette beslutningsforslag fra enhedslisten har til formål at overføre civilregistreringen fra folkekirken til kommunerne civilregistreringen omfatter registreringen af fødsler faderskab navngivning navneændring og dødsfald venstre er imod forslaget igennem mange århundreder har folkekirken varetaget civilregistreringen dog er det således at det i sønderjylland som jo har været under tysk herredømme er kommunerne der varetager civilregistreringen men det har ikke givet

folkekirken der varetager denne verdslige opgave det gøres meget ubureaukratisk og yderst omkostningslavt det er værd at understrege

sker forkyndelse fra præstens eller kordegnens side det er også værd at bemærke at det ved at det ligger i sognet er en opgave der løses allertættest på borgerne da sognet er den mindste administrative enhed vi har i danmark omkring firs procent af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken derfor er det for den altovervejende del af befolkningen ganske naturligt at registreringen ligger netop her noget der fungerer enkelt ukompliceret og billigt er der efter venstres mening ikke nogen grund til at ændre

starte med at sige at jeg faktisk håber at vi efter valget kan få en fornyet debat om hvordan folkekirkens struktur bliver moderniseret

i den valgperiode vi er inde i nu

vil give en stor fornyelse tror jeg så ikke på det er en biopgave det er en elektronisk opgave

det men jeg hører til gengæld at meget glæde over at de mennesker der

respekt når de dukker op på kordegnekontoret og gerne vil have hjælp til noget der måske tager rigtig mange timer timer som der næppe ville

folkeregisterkontor der måske så heller ikke har nær så mange åbningstimer

er mange myter i det som vi skal have gjort op med

så er der så nogle andre der skal løfte nogle opgaver

er faktisk nogle af de store opgaver som som løses af folkekirken i dag uden beregning af nogen som helst art så det er en civil handling

civilregistrering ligger der jeg synes også jeg har læst nogle steder at

ikke på fødselssiden men på begravelsessiden

begravelsesloven er jo også en civil ordning som som kirken hjælper rigtig mange med og der har kommunerne jo ikke den samme åbningstid der er jo kommuner der har lukket ned fra lillejuleaften og til efter nytår så i værste fald kan man faktisk godt stå i en situation hvor man skal

forhold og så ser vi åbent på den elektroniske udvikling der er

hvor sundhedspersonen indberetter et nyfødt barn til civilregistrering også er et faneblad med alle

godkendte trossamfund på så ville det være rigtig fint for mig

den her guldklump det dejlige barn der er født

også gerne fortælle vores eget trossamfund om det kunne jo være en rigtig fin service for alle for det er jo en glæde at få et barn og det tror jeg at det er uanset om man er medlem af et trossamfund eller ej

civilregistrering og it på en mere moderne måde i fremtiden

et meget meget sikkert

det har samfundet ikke bidraget til det har folkekirken bidraget til men der står jo ikke folkekirken på noget af det hvis man ikke er medlem af folkekirken får man heller ikke en attest der står folkekirke på

elektronisk ting eller det der sker

og til et elektronisk system er altså ikke nogen religiøs påvirkning på så for mig er det en ren civil opgave som ligger trygt og godt hvor den ligger lige nu indtil udviklingen måske

kæder den sammen med

at folkekirkens drift skal være hvilke opgaver har folkekirken

der har folkekirken faktisk tre civile opgaver i dag den har lavet det her

civilregistrering den har begravelsesloven og så forretter den

adskillige unge par har netop opdaget hvor deres lokale kirke ligger når de har fået et barn

skal fødselsregistreres er det ikke rigtigt at på den måde

marxismen har sat dagsordenen har den været drevet frem af et erklæret fjendskab til kristendommen man behøver såmænd blot gå tilbage til sovjettiden før sovjetunionens fald og sammenbrud i nitten

en og halvfems selv kan jeg huske at jeg gik en tur ned ad nevskij prospekt hvor de kommunistiske myndigheder for at ydmyge kirken havde inddraget kirken til et museum for ateisme

nærværende beslutningsforslag handler om at få civilregistrering ud af folkekirken og over til kommunerne men når det er enhedslisten som foreslår det

aner man bagtanken man vil gerne have adskilt stat og kirke man vil gerne have ødelagt det kristne fundament som danmark bygger på selvfølgelig kan man diskutere hvor det er mest formålstjenligt at civilregistreringen ligger folkekirken går såmænd ikke under selv om civilregistreringen overgår til kommunerne set ud fra en pragmatisk synsvinkel kan man spørge om det spiller den store rolle hvem der sidder ved tasterne en præst eller kordegn eller en kommunalt eller statsligt ansat på den anden side

må man sige at det nuværende system er udviklet og betalt af folkekirken og af

der pengene kommer fra og det udtrykker den almindelige historiske forbindelse fordi civilregistreringen tilbage fra seksten hundrede tallet og frem lå ude i sognene

har kirkebøgerne som det bedste bevis på det

er det på grund af de historiske kulturelle

mellem stat og kirke mellem kristendommen og danmark det er et nationalkonservativt synspunkt der i høj grad drejer sig om at bevare og værne om danmarks åndelige rødder og dermed danmark vi bidrager på ingen måde til at båndene mellem stat og kirke og mellem kristendom og danmark

en adskillelse mellem kirke og stat og angribe den særstilling

så vi kan ikke stemme for

jeg svare følgende ja der har været en nedgang men det har altså også noget at gøre med den store tilstrømning af flygtninge og indvandrere som har fundet sted gennem årene

navnlig enhedslisten har hilst

varmt velkommen da partiet jo nærmest går ind for fri indvandring og nej jeg

det er ikke hele forklaringen men det er en del af

forslag som marxister jo så at sige har stillet gennem årene fordi man har løbet stormløb

det er et lille mirakel at vi stadig væk har en folkekirke og at den har så stor en opbakning otte og halvfjerds procent

det er da noget og det er da virkelig et flertal der vil noget hvor mange er medlem af en fagforening

at jeg så langt foretrækker hans tausen grundtvig

og utopiske tænkere som marx og lenin hvis tanker i enhver forstand har spillet fallit

var udgangspunktet evangelisk luthersk kristendom og et kristent land for marx var det en aggressiv totalitær og ateistisk kampideologi

folkekirken for folkekirken minder os om det åndelige fundament hvis man ser på hvilken arv marxismen har skabt og det åndelige fallitbo så kan man jo bare se over imod det gamle

så jeg synes bare at herre christian langballe skulle prøve

jeg kan jo høre at der er stor forskel på det christian langballe

har ikke nogen indflydelse men christian langballe siger det er vigtigt at folkekirken står

at præsterne gør det godt og det gør de måske nok

ikke rigtigt at herre christian langballe går ind for at folkekirken får større magt

og forholdet mellem stat og kirke er et historisk forhold og et åndeligt forhold

mellem stat og kirke

der foregår en almindelig civil registrering som er lagt ind under folkekirken og som er der af historiske grunde jeg finder ikke noget besynderligt i

det ligger i folkekirken når det i virkeligheden burde være for os alle sammen

ganske få tryk på tastaturet kunne melde sig ud danskerne er med andre ord glade og taknemlige for folkekirken den glæde og tilknytning skyldes ikke at danskerne i forbindelse med registrering af fødsel faderskab navngivning navneændring og dødsfald skal henvende sig til kirkekontoret for mange af disse henvendelser sker allerede i dag elektronisk vi kan også konstatere at medlemstallet i folkekirken i sønderjylland er fuldt på højde med andre dele af landet ja tilmed betydelig højere end i storbyerne selv om sønderjyderne altid har foretaget registreringerne hos kommunen årsagen til denne forskel er som bekendt historisk fra den tid fædrelandet syd for kongeåen var tysk det er derfor helt urimeligt at påstå at det vil svække folkekirken hvis civilregistreringen overgår til kommunerne præcis som i sønderjylland ja de rigtig gamle

har såmænd altid været modstandere af at borgerlige opgaver lå i folkekirken og har derfor også giftet sig på rådhuset velsignelsen kunne de få hver søndag i kirken var argumentet folkekirkens opgave er at forkynde evangeliet at holde dåb og nadver og dertil kommer det frivillige diakonale arbejde og menighedens fællesskab civilregistreringen bør derfor i alle dele af danmark overgå til kommunerne præcis som man forventede i nitten tyve da man efter grænseflytningen fastholdt at sønderjyderne skulle foretage civilregistreringen hos kommunen

ordfører på området som ikke kunne være til stede

støtte enhedslistens beslutningsforslag i sikker forvisning om at kommunal registrering ikke vil føre til

har folkekirken udviklet digitale løsninger der fuldt ud er på højde med digitale løsninger på en lang række andre områder i vores samfund men dertil kommer her en helt enestående borgernær service hvor man har mulighed for at gå et sted hen som ligger tæt på som ofte er åbent som har åbent på skæve tidspunkter

enestående mulighed for at gå ned og møde en præst eller en kordegn rigtig mange steder er det jo altså en kordegn

det skriver forslagsstillerne også men det er lige

hente hundrede million er

tilfældet men det kan vi jo få afklaret

skåret ni og halvfems tjenestemandsstillinger i folkekirken i løbet af den her valgperiode

de to ting har i øvrigt ingenting med hinanden at gøre

at man i sin tid i forbindelse med jordlovene primært i nitten nitten men også senere

så

også at støtte at der skal være færre præster i folkekirken med

det her handler om nemlig en

vores værdier og vores traditioner og vores fundament her i samfundet en aggressiv kamp som jo også forskellige ateistiske samfund har kæmpet de seneste år på langt mere missionerende og aggressiv vis

ja så

om salamimetoden hvordan kan vi afskaffe folkekirken

og det kan man så håber man med en salamimetode hvor man skærer ikke bare civilregistreringen ud af folkekirken men også fjerner et par præster nu

er virkeligheden den at man bare kan bruge personregistreringdk

behøver aldrig komme i forbindelse med folkekirken rent praktisk er det her noget der bliver mere og mere elektronisk og

folkekirken klare sig uden civilregistreringen selvfølgelig kan den det men det ville godt nok være synd og skam for de mennesker der måtte undvære den borgernære service det ville være synd og skam hvis man fjernede et antal dygtige sognepræster og det ville være synd og skam at bruge hundrede million kr hvis ikke mere på at opbygge et parallelt system som vi skulle betale for over skattebilletten så af utrolig mange årsager kan vi

at argumenterne imod det stritter i alle

retninger nogle siger at det intet

og man kommer aldrig i kontakt med folkekirken mens andre siger at folkekirken er vigtig

kulturarv

jeg synes at danmark

har ansvaret for registrering af nogle af de vigtigste begivenheder

borgernes liv nemlig fødsel navngivning og dødsfald for ikketroende mennesker og for mennesker med en anden tro er det mærkeligt

som de ikke har noget med at gøre skal blandes ind i deres liv registrering betyder at mange bliver tvunget til uønsket

fadderskab navngivning og navneændring sker digitalt i dag og man ikke længere selv skal henvende sig

med folkekirkens personregisterfører hvis der er mangler tvivlsspørgsmål eller fejl i den civile registrering vi synes

det er uforståeligt og

vi mangler en fornuftig forklaring på at man ikke for længst har overflyttet civilregistreringen til kommunerne i lande omkring os for eksempel i norge sverige holland og tyskland foregår civilregistreringen hos de offentlige myndigheder og i sønderjylland sker registreringen i kommunen det er et levn fra perioden fra atten fire og tres til nitten tyve hvor sønderjylland var under tysk herredømme gennem en årrække har vi konstateret at folkekirken har en stærkt aftagende betydning for befolkningen det kan vi for eksempel se i kirkestatistikken det fremgår af statistikkerne

og konfirmeret at der er færre der bliver gift i kirken og at der er færre

foreningen humanistisk samfund har i to tusind og fjorten gennem analyseinstituttet yougov fået foretaget en meningsmåling om befolkningens holdning til civilregistrering der blev spurgt konkret om hvor registreringen skulle foregå når et barn fødes når et menneske ændrer navn og når et menneske dør der blev interviewet

sytten procent mente at registreringen skal ske i folkekirken fire procent mente at registreringen skal ske hos det trossamfund som den enkelte borger tilhører fem procent svarede ved ikke i københavns kommune er der et arbejde i gang med at få overført civilregistreringen det arbejde har vores fulde opbakning vi mener det er på høje tid

civilregistrering bliver overført fra folkekirken til kommunerne

jeg synes at selv om forslaget ikke bliver vedtaget

er det vigtigt at vi tager det som en fortløbende debat

dyr ordning det kostede jo cirka seks hundrede kroner per person

og det tror jeg godt man kan gøre uden for folkekirken sådan

blive dyrere jeg tror heller ikke at det bliver billigere det kommer til at koste

vier og begraver og så videre så en stor del af det her arbejde vil man skulle lave alligevel i i folkekirken

hvor skal de præster fyres henne og skal der fyres endnu flere præster og kan herre jørgen arbo bæhr måske godt forstå

det er en temmelig stor sag når man også taler om at skære hundrede million

folkekirken

en takst for navneændringer for nogle år siden og der brugte man en beregning

navneændring alt det andet er jo gratis ydelser som betales af folkekirkemedlemmerne uanset hvor man bor

en gratis ydelse er jo ikke noget man kan gøre op i penge

ikke noget statstilskud til kordegnene

jeg synes selvfølgelig man skal finde en mindelig løsning efterhånden som digitaliseringen

jeg synes det er vigtigt at vi siger til os selv

et stort problem ja for nogle er det og hvorfor skal der være nogle i det her samfund som synes det er underligt

er en samfundsopgave at sørge for

af folk når de bliver født eller når de dør

bakker op om det i stedet for som nu

fem og halvfjerds procent eller firs procent af dem

af nogen for det det vil stadig væk

sundhedsperson der hjælper med fødslen der så skal foretage det i forhold til hvor det skal være henne

i fremtiden og i forhold til til nogle samfundsmæssige opgaver vil jeg bare sådan lige kort repetere at de syv katolikker der i sin tid anlagde sag

beslutningsforslag der her behandles sammen handler om at pålægge regeringen at iværksætte forskellige tiltag i samarbejde med folketingets præsidium vedrørende pensioner til politikere præsidiet er ikke selvstændigt repræsenteret under forhandlingen her i dag inden forhandlingen går i gang vil jeg derfor på præsidiets vegne henvise til henvise til at der er nedsat en vederlagskommission der inden udgangen af to tusind og femten skal komme med forslag til hvordan den fremtidige vederlæggelse og de fremtidige pensionsforhold for fuldtidspolitikere skal være i præsidiet ser vi frem til at modtage resultaterne af vederlagskommissionens arbejde men indtil videre vil jeg på præsidiets vegne

med i forhandlingen i dag forhandlingen er åbnet og jeg skal sige at der er dobbelt taletid når nu der er så mange forslag der bliver behandlet sammen

og til regionsrådsformænd

til folketingsbeslutning b firs

til formål at ændre tidspunktet for hvornår ministre folketingspolitikere borgmestre og regionsrådsformænd kan få udbetalt deres pension sådan at udbetalingen fremover først kan ske ved

folketingsbeslutning b en og firs har så til formål at ændre reglerne for optjening af ministerpension

fremover skal have mindst to års funktionstid

b to og firs til formål at ændre reglerne for hvad en minister kan optjene i ministerpension sådan at niveauet sænkes forslaget er at fremover skal ministre have haft en funktionstid på to år for at opnå den pension som de i dag opnår efter en års funktionstid og samtidig

nedsætte det maksimum der opnås ved mere end otte års funktion til det niveau der i dag gælder for syv otte års funktionstid

har til formål at indføre et loft for hvad politikere kan modtage i pension for politiske hverv

et loft på et niveau der svarer til femhundredetusind kroner årligt regeringen er enig i at tiden er moden til at se på den samlede vederlæggelse af ministre folketingspolitikere borgmestre og regionsrådsformænd og det er også årsagen til at

på baggrund af en aftale mellem regeringen venstre konservative folkeparti

området så der opnås en helhedsvurdering af

politikere vederlagskommissionen har

en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre

skal i analysen se på alle elementer af vederlæggelsen herunder vederlag

på baggrund af analysearbejdet skal vederlagskommissionen komme med anbefalinger

og mere gennemsigtigt system der også tager højde for en indbyrdes sammenhæng imellem vilkårene for de

forskellige typer af politikererhverv det igangsatte arbejde i vederlagskommissionen skal ifølge kommissoriet være færdigt inden udgangen af to tusind og femten regeringen vil afvente kommissionens anbefalinger inden

om hvordan den fremadrettede samlede vederlæggelse

at man uanset hvad kommissionen kommer frem til fra flertallets side har lovet at stemme for kommissionens forslag

har parkeret regeringens stemmer hos kommissionen og også vil stemme for selv om det

de saglige ændringer der kan lægges op til og det er jo ud fra en opfattelse af at hele det her område bedst håndteres i sammenhæng

egentlige løsrevne beslutninger eller eller betragtninger om om dele af vederlæggelsen ikke rigtig er så meningsfulde

uden at blive sat i kontekst med det der i øvrigt gælder for

det spørgeren sigter til er forholdsvis hypotetisk idet

for mig at se ville være ret vanvittigt og slet ikke realistisk hvis kommissionen skulle komme frem til at vores pensionsalder skal være lavere

de er ganske sammensatte ligesom andre dele af vores økonomiske vilkår er det alt efter hvor vi er valgt og hvornår vi er valgt

der er der så en mulighed for med kommissionen at få de her ting udredt i sammenhæng få stillet rigtigt op for befolkningen

vilkår der gælder i dag og få et sundt og sagligt bud på hvad der er rimeligt fremover

da bestemt at man vil skele til også det forhold at pensionsalderen jo stiger for alle andre grupper i samfundet

i et bredt flertal der i øvrigt også omfatter dansk folkeparti er enige om det

jo ikke noget der tyder på at vi er

rigtig mange danske lønmodtagere jo i virkeligheden stort set alle danske lønmodtagere oparbejder og regelsættene for hvornår man kan modtage sin arbejdsmarkedspension og hvornår man kan modtage sin offentlige pension hvad enten det så er folkepension eller efterløn

det er sundt og rigtigt og bedst

retfærdigt at bede en kommission om at udrede præcist

der allerede i dag er de gældende pensionsvilkår også for spørgeren både med hensyn til hvornår man kan trække sig tilbage

til hvor meget man skulle have sparet op hvis man selv skulle have erhvervet den ad anden vej og så få en samlet vurdering af om den er rimelig om den skal være større eller den skal være mindre i sammenhæng med

vi skal selvfølgelig have nogle forhold som er sammenlignelige med det der er derude nu må vi se hvad kommissionen kommer med men min indgangsvinkel til det er at vi skal ligne resten af befolkningen når det kommer til pension citat slut

vil gerne høre om det er sådan at socialdemokraterne kun stemmer for den her kommissions anbefalinger hvis kommissionen sørger for at pensionsalderen bliver den samme

citeres for jo ganske fornuftigt ganske fornuftigt det er bare sådan hvis man gør sig den ulejlighed at sætte sig ind i det

forskel på hvornår man kan få folkepension efterløn og har ret til at få udbetalt sin arbejdsmarkedspension og sammenligner man det med hvad der gælder for for folkevalgte

det forskelligt på alle punkter det var måske en god idé at få ryddet op

ganske ofte brede aftaler med en som oftest samlet saglig indgang til hvad der egentlig er problemet og hvordan det egentlig bør løses fører langt langt større og bedre resultater med sig end det spørgeren står for

en fundamental politisk uenighed

helt tryg og nærmest lidt opstemt ved at at skulle igennem en valgkamp hvor vi kan diskutere

resten af befolkningen så sker der også noget for os men man bliver jo desværre nødt til at gøre sig den ulejlighed at tygge stoffet

for der er og det kan man ikke benægte forskel på hvornår almindelige lønmodtagere kan få deres arbejdsmarkedspension og

der er langtidssyge langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fleksjobbere og den meget meget store gruppe

det er et problem helt for sig selv som vi ikke kan løse med det her forslag men det vil sige at vi har en tredeling vi har ministrene i toppen

almindelige mennesker der har arbejdet på overenskomstmæssige vilkår og så har vi en meget meget stor gruppe i bunden synes ministeren ikke at det

alt for mange mennesker på overførselsindkomst men jo også en enorm mængde af mennesker der heldigvis har et helt almindeligt arbejde og nyder godt af nogle helt almindelige arbejdsmarkedspensioner som er forhandlet af deres fagforeninger

overføre det til skattekommissionen og velfærdskommissionen og lignende så tror jeg at vi havde haft et meget bedre samfund måske ligefrem med finansministerens egen argumentation der handler om at

at der kommer lidt for meget populisme ind i i folketingssalen

at vi også på hele skatte og arbejdsmarkedsområdet kan lave samme model

man har gjort det på den måde og det kan jo godt

mistanke at når det er til

man gerne følge eksperterne men når det ikke helt passer ind i det

det ærgrer mig men jeg synes da at forsøget skulle gøres for nu hvor man pludselig fik en glæde

helt at trænge til bunds i hvad der gælder for en og

det bliver jo så også jævnligt til sager i medierne

når der ikke

hvordan de her ting forholder sig

at det er langt bedre at få det sat på plads på en måde der er gennemsigtig

eksterne folk til at vurdere om den

pensionshonoreringen som vi modtager som folketingsmedlemmer er tilsvarende og tidssvarende i forhold til hvad de får andre steder

danske arbejdsmarked derfor glæder

at vi den tyvende maj sidste år fik vedtaget b seks og halvfems og fik nedsat

er nu i gang med arbejdet og jeg har stor tillid til dens

er venstres indstilling den at vi skal afvente vederlagskommissionens rapport og forslag til en ny honorering og nye vilkår for folketingsmedlemmer og øvrige fuldtidspolitikere inden vi ændrer i vilkår honorering

en vederlagskommission der bedt om at kigge på det i en helhed så ønsker jeg ikke at tage enkeltelementer ud undervejs så ønsker jeg at respektere at det arbejde nu er sat i gang det har vi været bannerfører for i venstre og vi er glade for at vi fik et flertal med på det og derfor kommer vi ikke med nogen bud på hvad kommissionen skal komme frem til af løsninger det gør den selv

det netop ikke skal være os selv der fastsætter hvilket vederlag vi skal have vi ønsker

oparbejde et sådant beløb i

lever længe og derfor har

et ønske om at der bliver udbetalt endnu mere i pension til ministre for jeg håber

folk får et meget meget langt liv også selv om det betyder at vi

irrelevant det der er sagen er at der blev vedtaget et regelsæt i

halvfems det regelsæt ligger op ad de regler der er for blandt andet arbejdsmarkedspension og andet og de vilkår man havde da det

også videre med de ministre der bliver ministre fremadrettet og ikke har været det tidligere

de samme pensionsrammer som ligger i

og en række andre synes venstre at det er rimeligt jeg tænker at det da er noget mærkeligt noget at man både får løn som folketingsmedlem og man sidder i folketinget

så ved jeg godt at venstre vil svare sådan noget med at det er der en kommission der ser på men det er lidt for let er det ikke det

bare at sige det kan jeg desværre ikke svare på der er noget med en kommission venstre må da have en holdning til om det er et rimeligt signal at sende og om det er rimeligt at bruge skatteborgernes kroner på den måde at man altså modtager løn fra folketinget og pension

underlige i forhold til hvordan man aflønnes og honoreres på det private arbejdsmarked nu er vi bare ikke på

arbejdsmarked det er vi ikke hvilken form for anciennitet eller bonusløn skulle man have skulle man have løn efter hvor lang taletid man

hvordan skulle man egentlig aflønnes

en mosaik af mange forskellige ting og den er sat sammen sådan at

anderledes end resten af arbejdsmarkedet

gerne flyttes men det skal ske i respekt for at det er en mosaik med forskellige brikker og det nytter jo ikke noget som enhedslisten gør at sige at nu tager vi én brik ud af mosaikken og ændrer den jeg synes at man skal kigge på hele mosaikken hele sammensætningen af de vilkår vi har som folketingsmedlemmer og derfor kommer der heller ikke et bud på hvordan det skal være i forhold til om man kan have pension og løn samtidig

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end alle andre mennesker i danmark det burde være muligt at svare på så simpelt et spørgsmål jeg hører hele tiden fra venstre at det skal kunne betale sig at arbejde jeg er enig det skal kunne betale sig at arbejde

som tres årig er det hensigtsmæssigt alle de der principper i har gælder de kun for de mennesker som ikke er inde på christiansborg altså resten af danmark

efterfølgende fremadrettet har vi gjort det sådan at nye ministre der kommer til har en meget højere og senere pensionsalder der følger den efterlønsalder der er i resten af samfundet jeg synes det er ganske rimeligt at

at ændre politikernes pensionsordninger således at ministre folketingsmedlemmer og borgmestre

jeg går ud fra at lignende betyder at forslaget også skal omfatte vores regionsrådsformænd enhedslisten ønsker ligeledes at man som minimum skal have været minister i to år før man optjener ret til ministerpension samt at ændre beregningen af ministerpensionen så den samlet set mindskes endelig ønsker enhedslisten at indføre et loft over politikernes pensioner på samlet set femhundredetusind kroner samt ophæve muligheden for at modtage ministerpension hvis man modtager vederlag fra et andet politisk hverv eller post regeringen har sammen med venstre sf

konservative nedsat en vederlagskommission kommissionen skal foretage en helhedsvurdering af den samlede vederlæggelse

ministre folketingsmedlemmer borgmestre og regionsrådsformænd herunder også pensionsordningerne på den måde kan vi skabe større åbenhed og gennemsigtighed i vederlæggelsen af politikere i forskellige hverv samt sikre at vederlag og pensionsordning står mål med arbejdsvilkår og ansvar socialdemokraternes opfordring opfordring er at vi respekterer det kommissionsarbejde når kommissionen kommer med sine anbefalinger vil vi på den baggrund ændre politikernes fremtidige pensionsordninger og øvrige vederlag for socialdemokraterne handler det om at vi skal tage grundige beslutninger som bedst muligt understøtter vores folkestyre borgmestre regionsrådsformænd og folketingsmedlemmer og ministre

har ansvaret for vigtige samfundsbeslutninger og opgaver for os er det centralt at vi fortsat kan rekruttere politikere

vederlag og pensionsordninger indgår måske også i overvejelserne når man går ind i politik det kan jeg ikke svare på hvorvidt de gør det gjorde

blot føje til at det forholder

sådan at ministre og folketingsmedlemmer kan få udbetalt pensionsordninger og vi har jo rettet det

de sidste år men når der er nedsat en vederlagskommission er det jo også i erkendelse af at der er behov for at se på det

er at vi skal ligne resten af befolkningen når det kommer til pension vi hørte finansministeren

socialdemokratiet sige at at han var på linje med beskæftigelsesministeren så vidt jeg hørte det men at det var for kompliceret og

at af befolkningens pensionsvilkår var betyder det at socialdemokraterne lover at selv hvis kommissionen kommer frem til

så vil man bryde den politiske aftale og ikke stemme for det

ud over det kommissorium der er godkendt her i folketinget og som de så arbejder efter jeg synes det er lidt utidig indblanding hvis vi kommer med nogle fastlåste meninger eller for mange holdningstilkendegivelser

ikke bare at nedsætte en kommission til at afdække et område og komme med nogle forslag men også

at man vil stemme for det kommissionen kommer med er det noget vi vil se fremover

socialdemokraternes side altså at man simpelt hen holder op med at have en politisk holdning og parkerer

kommission i øvrigt bestående af primært

hvordan vi lander pensionsordninger hvordan vi lander vederlagsordninger hvordan vi lander eftervederlag men vi har

de sidste år hvor jeg så selv har været ordfører

til at begrænse nogle af de goder der var fordi vi netop sagde at tiden var løbet fra de gamle ordninger det vi skal tale om nu er jo ikke de gamle ordninger det er de fremtidige ordninger og det er derfor det er lidt vigtigt at få set på

er to sæt forskellige forventninger jeg synes ikke at vi skal have frynsegoder der er ude af balance med det øvrige samfund jeg synes personligt at vi skal have et folketing der er sammensat så vi repræsenterer bredden i befolkningen

interesser politisk farve og på mange andre

jeg kan så sige at jeg i

derfor har vi også sat en uafhængig kommission til at undersøge området og komme med anbefalinger blandt andet om politikernes pensionsalder og kommissionen skal barsle inden udgangen af i år

og den skal analysere hele området så vi kan få en samlet vurdering af vederlag eller det de fleste

for for fuldtidspolitikere altså borgmestre regionsrådsformænd folketingspolitikere og ministre i radikale venstre har vi det synspunkt at hvis befolkningen arbejder længere

skal politikerne naturligvis også arbejde længere derfor sender vi fra radikale venstre et meget klart signal til kommissionen om at folketingspensionen bør ligestilles med arbejdsmarkedspensionerne hos lignende grupper i befolkningen vi vil vedtage kommissionens forslag for på den måde undgår vi at stå i den uskønne situation at vi som politikere skal vedtage vores egen løn og vores egne pensionsforhold derfor stemmer vi heller ikke for enhedslistens forslag

stemme for kommissionens anbefalinger

at folketingspensionen skal ligestilles med sammenlignelige arbejdsmarkedspensioner det er et rigtig godt princip men når vi ikke selv ønsker at tage beslutningen

en minister kan få pension fra vedkommendes efterlønsalder

andet spørgsmål er ordføreren siger

noget heldigt princip at politikerne selv skal bestemme deres løn jamen det kommer vi da til jeg har forstået det sådan at den der kommission

den kommer med en indstilling og så skal vi stemme her i salen det vil sige at ordføreren

for at komme til at bestemme over vores løn og ministrenes vederlag og pension

tilbage til om man skal have

er en pensionsudbetalingsalder

som er lavere end den egentlige folkepensionsalder altså

efterlønsalderen eller eller pensionsudbetalingsalderen der skal gælde også her afventer vi jo den

baggrund af et eller andet forslag der er kommet

giver man sin holdning til kende om hvorvidt man synes det er rimeligt eller ej eller

opfattelse af at det er fuldstændig ligegyldigt hvilke holdninger man har

når vi kan opfinde et system hvor vi ikke behøver at have nogen holdning

sige vi har herinde der er ikke en arbejdsgiver og en arbejdstager der ligesom kan forhandle om lønnen og derfor

selvfølgelig skal vi så

hvordan vi vil stemme men vi har bare tilkendegivet at her bliver det ikke sådan noget med at vi kan lide punkt en tre og fem

for ganske almindelige mennesker når han selv kan gå på pension

som tres årig

høre om er

skal de nye regler som radikale venstre så godt nok ikke selv bestemmer men håber kommer til

for morten østergaard og de øvrige der er valgt ind samtidig

ind før to tusind og syv det er blandt andet derfor at herre morten østergaard formand for radikale venstre

pensionsvilkår der betyder at han kan gå fra allerede som tres årig men nu kan jeg så forstå at radikale venstre fra folketingets talerstol har

for den befolkning som føler sig urimeligt behandlet at når de nye regler kommer

forhåbentlig en forhøjet pensionsalder også for folketingsmedlemmer

for alle dem der er valgt ind før to tusind og syv

selv skal bestemme løn og fastsætte tidspunkt for pensioner det har vi parkeret i en kommission og den har vi så sagt at

den endelige proces skal foregå jeg kan da ikke forestille mig at man ikke kan stille ændringsforslag i folketinget men der

grundlag at

radikale ikke er enige i det stemmer de imod det er da befriende synes jeg og jeg er da rigtig glad ved at der er plads til at

pensionsalder

der alene er tale om en højere pensionsalder

er tale om at man ønsker at det skal være folkepensionsalderen for min skyld må det radikale venstre have det synspunkt det radikale venstre vil have men det ville dog være rart

kan få klarhed over hvad synspunktet er så

og folkepensionsalderen eller er det folkepensionsalderen det må der kunne

enige om fordi de simpelt hen var for dårligt lønnede og som en del af den politiske aftale som sf

blev det gennemført desuden blev det så gennemført at nedsætte

skulle arbejde med blandt andet de problemstillinger som enhedslisten har

mener at det er fornuftigt at kigge på det

er strikket sammen på i dag derfor

mellem forskellige typer af aflønninger

at det skal være et tidssvarende system

der skal være gennemsigtighed omkring vederlag det kan man jo

ikke altid påstå at der er

den eksisterende måde vi har vederlag på heller ikke herinde

nogle af de diskussioner der selvfølgelig er her er

det er mennesker der forstår at tidssvarende selvfølgelig betyder

alle i landet

arbejde noget mere

almindelige jobs

arbejder man med bilag og så videre jamen så ville det måske være fornuftigt at arbejde med det i stedet for nogle andre ting vi arbejder med her

inden jeg slutter med at sige at vi satser på på kommissionen og dermed ikke kommer

sådan at man ikke har drøftet de her ting i folketinget som også venstres ordfører sagde det har vi i de år jeg

i folketinget drøftet utallige gange er vi altid kommet godt af sted med det og har fået taget nogle meget fornuftige beslutninger til det vil jeg sige nej det er ikke altid de har hængt forfærdelig godt sammen min forventning og i hvert fald mit stærke ønske til vederlagskommissionen er at de får lavet noget der er mere stabilt og det er også med det

at vi har tilsluttet os både beslutningen og at der skulle nedsættes

har indgået en aftale om at man vil stemme for det den her kommission kommer frem til uanset hvad den kommer frem til

altså hvorfor kan sf ikke have en holdning til de her spørgsmål jeg tænker at det er forholdsvis simple politiske spørgsmål som man kan forvente at partier

varende diskussion om de her ting og det ville for mig at se være fantastisk om vi kunne finde noget som vi meget bredt kunne blive enige om i hvert fald

at

var der ikke stor opbakning til det

regeringen fuldstændig støtter op om en vederlagskommission fuldstændig bakker op at uanset hvad den kommer med stemmer man for det

oplever i folketinget til daglig når der kommer kommissioner med deres anbefalinger at man siger

også synes det er mærkværdigt at man kan sidde som minister og efter tre og halvtreds dage score

en formulering om at så skal vi til at diskutere det jeg er sikker på at der i hvert fald er tre partier der gerne vil diskutere det men det er jo fuldstændig overflødigt

har jo på forhånd deponeret deres beslutningskraft hos kommissionen så hvorfor siger ordføreren at det er det vi skal diskutere altså om det er rimeligt betyder det at man ikke kan være sikker på at sf stemmer for det som kommissionen

han må gerne bekræfte det en gang til godt så er det bare jeg lige vil vende tilbage til ordførerens bemærkning om at man ikke ville koble hjernen fra når kommissionen kom med sit forslag men vil ordføreren ikke indrømme

ordføreren har jo åbenbart nogle holdninger til hvordan tingene skal være det står ikke lysende klart hvad de er

de så ikke afspejles i kommissionens

det må ordføreren erkende medmindre det allerede skete da man skrev under på

ordfører så til min kollega fru johanne schmidt nielsen fordi man er ret sikker på at det kommissionen kommer frem

efter sfs hoved fordi

fornuftige folk blev der sagt der sidder deri

sikker på at sf ikke kommer i et dilemma sf er sikker på at selv om man har aftalt at gøre hvad kommissionen siger så vil det ikke betyde at sf kommer til at stemme for mere gunstige vilkår men tværtimod mere rimelige vilkår for

det er jo substansen i den her drøftelse og jeg

har gentaget den med mange partier fordi vi vil se hvordan den balance er lavet og jeg tror også at enhedslistens ordfører ved at der er rigtig mange forskellige balancer

sammenlignelighed til resten af samfundet er jo heller ikke en totalt simpel ting det ved jeg sådan set selv for

jo for eksempel været direktør i miljøstyrelsen

en en let diskussion bare for at sige at det her jo ikke

understrege det er jo derfor vi har sat nogle mennesker til

en hurtig debat i folketinget hvor vi lige siger at nu skal vi gøre sådan det har jeg været med til før mit parti har også stillet nogle af de forslag og nogle gange har det altså vist sig at okay så var der nogle

i liberal alliance mener vi helt grundlæggende at folketinget skal tage ansvar for vores egne løn og arbejdsforhold

vi skal kunne træffe beslutning om disse

man bare slavisk følger den indstilling der kommer således som

er en række beslutningsforslag i folketingssalen vi mener faktisk ikke

modstanden imod slavisk at følge en kommission skal betyde at der ikke skal være en samlet drøftelse om forholdene det gør at vi i forhold til både disse fire forslag og de senere alene stemmer for de forslag som vi selv tidligere har udtrykt sympati for de øvrige forslag vil vi undlade at stemme for

har den holdning at det skal ses som et samlet hele og at vi burde finde en løsning blandt partierne herinde i folketinget og gerne en løsning

et forkert sted

er meget komplicerede forhold derfor

ikke tage stilling i folketinget og man kan

vi tager trods alt stilling til

kan da medgive at det kan være svært at følge fuldstændig med i enhver detalje

alt fra bankpakker til implementering af direktiver og hvad ved jeg hvor man jo godt kan diskutere om alle detaljerne ikke er noget mere komplicerede end det vi skal tage stilling til her i dag men lad mig vende mig mod de fire beslutningsforslag som debatten handler om

på nuværende tidspunkt det første er beslutningsforslag b firs om

da liberal alliance jo tidligere har slået fast at vi går ind for at pensionsalderen for folketingsmedlemmer skal være identisk med folkepensionsalderen kan vi stemme for

forslag det er i overensstemmelse med det som vi tidligere har sagt de tre øvrige forslag vil vi undlade at

fordi vi måske ikke har så specifikke holdninger til de konkrete detaljer i hvert fald ikke hvis man ikke ser

i en sammenhæng hvor man diskuterer de samlede løn og arbejdsvilkår

at liberal alliance mener at den samlede ramme for løn pensioner og eftervederlag skal bevares på det niveau som det er

mener dog at man skal mindske størrelsen på pensioner og eftervederlag

at flytte pengene over på løndelen

man får betaling mens man gør en indsats i stedet for når man ikke gør en indsats

er at ministre ikke bør kunne modtage eftervederlag som ministre

overgår til at blive medlem af folketinget bare fordi man midlertidigt har fået en højere løn går jeg ikke ud fra at man ændrer hele sin privatøkonomi på en sådan måde

været en skatteminister i nyere tid

så vidt jeg husker er berettiget til et eftervederlag

skal følge resten af befolkningen grunden til at man ikke vil stemme for de øvrige forslag

hvor hvor meget man får i pension og hvor hurtigt man

efter herre simon emil ammitzbølls

mere i løn er det korrekt forstået

ikke enige i at der skal være forskel på den tidsmæssige ramme for hvornår man starter med at optjene pension for henholdsvis folketingsmedlemmer og ministre for det tredje

pension og eftervederlag

vi vil tage pengene fra nedsat pension

så vi i større grad kan tiltrække folk fra topstillinger i det private erhvervsliv

man får sin aflønning mens man gør en indsats i stedet for når man er færdig med at gøre

en mere gunstig pensionsalder end resten af befolkningen men

taburetten som minister før man kan få adgang til de

livsvarig skatteyderbetalt pension for det tredje

er det et forslag om at det skal tage lidt længere tid at optjene den meget høje

man kan skrabe sammen gennem flere politiske

pensioner er meget lukrative

ende enhedslistens fire forslag har til formål at fjerne de mest åbenlyse urimeligheder man kan også kalde det sådan det øverste fedtlag

hvis man vil det er altså ikke noget der sender nogen politiker på fattiggården for nylig foreslog

for radikale venstre at hæve pensionsalderen endnu mere end det allerede er

økonomisk nødvendigt som det blev sagt

med når man sidder lunt på bagsædet af en ministerbil med sin privatchauffør foran

de samme politikere der afskaffede efterlønnen og bad nedslidte ufaglærte arbejdere om at knokle endnu mere

otium fordi det er så forbistret hårdt at sidde på de her bløde stole inde på christiansborg inden man bliver hentet og kørt hjem af sin privatchauffør

noget tyder på det jeg begriber ikke hvorfor politikere skal kunne gå fra før alle andre og jeg mener

som har givet anledning til den diskussion og at den så også bliver optjent så hurtigt at man kan måles med selv nogle af de

supplere pensionen med for eksempel eu poster eller andre politiske

det er jo på den måde at for eksempel

tidligere økonomi og indenrigsminister margrethe vestager kan få sig over en million kroner om året i livslang pension efter at hun tog turen fra ministerkontoret til bruxelles der synes vi jo

for hvor mange skattekroner man skal have under pensionen selv margrethe vestager tror jeg ikke kan mene at en pension på en million kroner om året er rimelig

det er urimeligt det er hyklerisk det er spild af skattekroner efter enhedslistens mening en hundrede og ti million kroner skulle ministre under den nuværende regering have kostet i eftervederlag og pension er det blevet opgjort i pressen og så er det helt klart for os at se at når man har

at knokle med et hårdt fysisk arbejde og få et budget til

og skulle finde en bus når regnvejret

rammer og cyklen er punkteret

vil jeg påpege at jeg var rigtig glad for tilkendegivelserne fra især dansk folkeparti der var også lidt gode takter fra liberal alliance om end man samlet set ikke kan sige at enhedslisten og liberal alliance er er enige jeg giver dog ikke meget for de partier der siger at

der skal være mere gunstige vilkår og man mener måske ligefrem at nogle af

vilkårene kunne blive mere rimelige end de er i dag men man har parkeret stemmerne hos en vederlagskommission for det første mener jeg det er at løbe fra ansvaret

virkelig ikke føler man er i stand til at tage ansvaret på sig have skrevet ind i kommissoriet

alle folketingets medlemmer om at de samme partier formentlig kommer til

stemme for at bruge flere skattekroner på selv når det kommer

så vidt jeg er opdateret det er noget med at der der betaler man åbenbart noget til partiet og så får man en mindre løn kan vi også på kroner og øre få at vide

i løn når hun har betalt sin partiskat

og måske andre medlemmer af enhedslistens folketingsgruppe kun arbejder omkring fyrre timer om ugen

at betale for transport og alle mulige andre ting af

liberal alliance er at krydse af når folk kommer og går men jeg

ikke genkende en arbejdsuge på fyrre timer om ugen

metalarbejder når det kommer til stykket i den der

så skal det gå til transport de øvrige folketingsmedlemmer får betalt metro busser tog og fly det gør man måske ikke i enhedslisten eller hvordan ligger det med det

illustrerer det tydelige hykleri der er

enhedslisten enhedslisten

at folk skal betales mens de gør en indsats og ikke bagefter enhedslisten

en fordom om at der ikke bliver lavet noget fordi man har et kontorarbejde i modsætning til hvis man har et mere praktisk arbejde

vi skal bruge en eftermiddag på en kampagne fra enhedslisten det så vi også i bag borgen i går hvor

vi har heller aldrig nogen sinde lagt skjul på at folketingsmedlemmerne får lov til at beholde det skattefrie tillæg som godt

som herre simon emil ammitzbøll siger fem tusind

jeg prøver heller ikke at fremstille det som om man man ikke laver noget når man laver kontorarbejde jeg synes faktisk at vi laver noget i enhedslisten vi gør en dyd ud af at knokle ikke kun for de penge vi får men for det mandat

fordi de får høje lønninger men fordi de ser det som et kald og de gerne vil kæmpe for et bedre

også gælder et stort flertal i folketinget at den nuværende reduktion af ministervederlaget

skal videreføres og

også fremsat ikke et beslutningsforslag men et egentligt lovforslag om at reduktionen i ministervederlaget forlænges til også at gælde i årene to tusind og seksten

baggrunden for den midlertidige videreførelse er at der på baggrund af en aftale mellem regeringen venstre konservative folkeparti og sf om udmøntning af politiske aftaler om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse til politikere

er nedsat en kommission og den såkaldte

skal analysere hele området så der opnås en helhedsvurdering af vederlæggelsen til denne type politikere vederlagskommissionen har således til opgave at foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og

det analysearbejde skal kommissionen se på alle elementer af vederlæggelsen

af analysearbejdet komme med anbefalinger til et mere enkelt og et mere gennemsigtigt system der også tager højde for den indbyrdes sammenhæng mellem vilkårene for de forskellige typer af

det igangsatte arbejde der foretages i vederlagskommissionen skal ifølge kommissoriet være færdigt inden udgangen af to tusind og femten og først når

stilling til hvordan den fremadrettede samlede vederlæggelse til blandt andet ministre skal være og derfor kan regeringen ikke støtte det fremsatte

at ministre folketingsmedlemmer og andre fuldtidspolitikere og når de kommer med deres forslag

vi vælge at gennemføre dog sådan at det først træder i kraft efter et kommende folketingsvalg sådan at de vælgere der stemmer ved det kommende folketingsvalg får mulighed for at vurdere om de der måtte have stemt for forslaget fortjener en stemme

når man tænker på den ulige skattereform regeringen vedtog med en række andre partier hvor man fastfrøs overførselsindkomsterne og ramte dem der har mindst finder vi det også rimeligt at man kigger indad

forlængelsen løber nu frem til to tusind og nitten

ikke efter to tusind og nitten fordi vi forventer at have en permanent aftale på plads om et mere tidssvarende og gennemsigtigt system for løn eller vederlag til alle fuldtidspolitikere baseret på

anbefalinger altså til den tid når det nuværende løber ud

indføre noget nyt i en midlertidig periode det

en ordning som vi bare viderefører midlertidigt så vi ønsker selvfølgelig at få en samlet

fordi vi mener at det er vigtigt at den løsning afspejler så vel vederlag som pension og pensionsalder og så videre på en gang for alle

fast at vi gør det sådan indtil nogle andre beslutter noget andet

op om det forslag som enhedslisten

var at man lavede en midlertidig reduktion

det viser jo hvor symbolsk det måske var

men vi ønsker altså med det her beslutningsforslag at gøre det permanent tak til

det er fuldt ud rimeligt at det ikke er en midlertidig nedgang og at det ikke bare er en lille symbolsk handling men altså

de fem pct selv om man dog godt kunne diskutere om det skulle være lidt

flere partier gemmer sig bag den her vederlagskommission

så må vi jo bare håbe på og satse på at de medlemmer af den kommission som i øvrigt

mindre lukrative vilkår

enig i at tiden er moden til at se på den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre

jo så også årsagen til at der på baggrund af

en aftale om udmøntning af

vederlagskommissionen skal som nævnt et par gange her i dag analysere hele området så der opnås en helhedsvurdering af vederlæggelsen til disse politikere vederlagskommissionen har således til opgave at foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformænd

skal vederlagskommissionen se på alle elementer af vederlæggelsen herunder også vederlag godtgørelse og pensionsforhold på baggrund af det analysearbejde skal

komme med anbefalinger til et mere enkelt og gennemsigtigt system der også tager højde for en indbyrdes sammenhæng imellem vilkårene for de forskellige typer

det igangsatte arbejde i vederlagskommissionen skal ifølge kommissoriet være færdigt inden udgangen af to tusind

hvordan den fremadrettede samlede vederlæggelse skal være derfor kan regeringen ikke støtte det fremsatte

medlemmer har valgt en anden tilgang til løn end resten af

men gælder den praksis også for pensionsvilkårene det er jeg egentlig ikke orienteret om og

forenkling og en mere klar belysning af

ikke finansministeren er fuld af holdninger det

om det var okay at man hævede løn og pension samtidig altså at man fik sin ministerpension som i øvrigt er pænt høj samtidig med at man

i øvrigt pænt høje vederlag som folketingsmedlem

har socialdemokraterne en holdning til det eller er den holdning

jo dér praktiserer den politik i forhold til egne medlemmer af folketinget som man foreslår bør gælde

det ikke sådan at medlemmer af folketinget fra dansk folkeparti modtager løn og modtager pension

jeg synes bare at jeg tidligere har læst et eller andet sted

man ikke var godt i sin tid da

er fuldstændig forkert på den

men netop fordi vi har nedsat en vederlagskommission skal også det her spørgsmål om

modtage vederlag og ministerpension samtidig drøftes i den helhed

de enkelte elementer i vores vederlag

i en helhed i stedet for bare at pille enkeltelementer ud af en sådan mosaik og prøve at ændre det derfra den helhedsvurdering får vi netop gennem vederlagskommissionen og derfor glæder

at den får færdiggjort sit arbejde vi kan derfor ikke støtte forslaget og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at de heller ikke

den gode ende tror jeg de fleste mennesker ville ville sige samtidig

at de får det vederlag fra folketinget hæver de altså også en klækkelig ministerpension fordi de tidligere har været ministre det gælder

medlemmer af venstre synes herre kristian jensen det er rimeligt at man

pension samtidig eller burde man vente med at hæve pensionen til man rent faktisk er

enkeltvis kan undre sig over hvorfor det lige er landet sådan men de forskellige dele af det system for vederlæggelse pensionsordning optjeningsret

er nu engang sat sammen for at helheden skal være en rimelig afdækning af hvad det er for en arbejdsindsats og et ansvar der ligger

minister derfor vil jeg heller ikke på det her tidspunkt gå ind og sige at man skal hive enkeltelementer ud og ændre på trods af

vil medgive at der er elementer der set enkeltvis virker

var udtrykket og deri ligger jo også underforstået at måske mener man ikke det skulle være muligt at hæve både løn og ministerpension samtidig i hvert fald ikke hvis man sådan blev

fraskrive sig at få begge dele

ministerpension efter nu engang er de regler der var gældende på daværende tidspunkt og derfor mener

inklusive at jeg synes det er helt rimeligt at man modtager de ydelser reglerne nu en gang giver mulighed for

kommer en ny ordning på området derfor vil jeg

efterlever det nuværende regelsæt blot de efterlever reglerne og ikke modtager mere end det som man nu engang har

på en ny ordning som en samlet

jo også fordi vi vil tage et opgør med den eksisterende ordning

det nærmeste vi kan komme til at lande på hvad det så er der er vores partis holdning det er jo et opgør med den eksisterende ordning siden vi

at fremsætte et lovforslag der ophæver muligheden for at få udbetalt ministerpension hvis man samtidig modtager løn vederlag eller eftervederlag fra europa parlamentet folketinget en region en kommune

hverv i internationale organisationer forslaget går ud på at sikre at ingen politikere modtager løn og pension samtidig med de nuværende regler for ministerpension er det muligt for tidligere ministre som

modtager vederlag eller eftervederlag og samtidig nået efterlønsalderen at modtage ministerpension

folketingspolitikere som stadig væk er medlemmer af folketinget og tidligere

imens de modtager vederlag også modtager ministerpension ja man bliver jo helt tør i halsen af at stå

og vi mener også at politikere skal ønske at redde nationen og gøre det bedste for folket og har man fokus på at vi skal have ekstra høje lønninger og den slags så kan det være at man skal finde sig noget andet

vi vil gerne være med til at se på hvordan vi får indrettet et system som er mere gennemsigtigt og rimeligt

at vi ønsker at undgå en situation hvor politikerne selv skal bestemme deres løn og pension

debat der viser hvor kompliceret det i virkeligheden er

de forskellige ordninger

pension og samspillet men netop derfor ønsker vi jo at få det samlede overblik derfor har vi nedsat en uafhængig kommission der kan tage stilling til spørgsmålet om et loft det vil sige om skal være et loft over

at modtage både vederlag og ministerpension og hvad skal aflønningsniveauet være og hvad skal pensionsalderen være og vi agter at følge kommissionens anbefalinger fordi vi ikke vil forhandle løn og pension med os selv

sendt tydelige signaler om pensionsalderen

den her sammenhæng kunne

det var en god idé at man fortsatte muligheden for

af offentlige skattekroner at kommissionen

en god idé lad os holde fast i den regel med at man både kan få pension og

et overblik fordi tingene spiller sammen derfor giver det for os ikke mening at lave

som er en uafhængig kommission som vi har nedsat for at få et mere enkelt

sammenspil og aflønningsniveauer og pensionsalder i det hele taget

derfor afventer vi kommissionens

når man kigger på det

hvor ting har været meget meget urimelige og og stadig

derfor vil jeg citere

for vederlagskommissionen der står nemlig at analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen herunder godtgørelser omkostningstillæg eftervederlag pension modregningsregler samordningsregler uddannelsesmidler og den løbende regulering

så skal de oven i købet behandle det i sammenhæng med andre forskellige hverv jeg læser det bare op for at vise at det her

der er også noget tidsforskydning og folketinget har jo repareret

er mange ting der skal kigges efter og vi har brug for forenkling og forsimpling så folk kan forstå det uden for det her hus

en af de ting jeg ser frem til når vi får

om ekspropriation hvis der er tale om folk der har nogle bestemte pensioner på forhånd

det hvert fald det jeg næsten kan forestille mig at

justitsministeriets lovkontor ville komme frem til hvis man spurgte dem

hvert fald det de kommer frem til når man spørger om man kan lave lignende forandringer for

førtidspensionister bagudrettet hvis man nu efter hollandsk og svensk model skulle vende bunken for førtidspensionister for at sørge for at dem der ikke længere var rigtig syge

længere kunne modtage førtidspension så vi har selvfølgelig samme princip når det gælder førtidspensionister og ministre der er pensionerede

fratage det der er givet på forhånd

mere rimelighed i tingene det ville falde mere i vores smag det ville være i orden

er et princip der gælder tilfældigt vi har i hvert fald de samme principper lige meget hvilke former for pensionister vi drøfter men det her forslag stemmer vi selvfølgelig for

godt at man kunne gå længere bagud i forhold til hvornår man havde opsparet for at ændre på tingene og der fik vi at vide at

i forhold til det her med pensioner og det må vel være det samme her hvis man gør det samme bare for andre selv om de ikke er begyndt at få udbetalt pension endnu det var

mens dem der ikke er syge så ikke længere skal på førtidspension da den jo skal være forbeholdt de reelt syge det

det område som justitsministeriet vurderer

til pensioner eller vil enhedslisten ikke bevæge sig ind på det område det vil enhedslisten godt så længe det gælder folketingsmedlemmer og ministre det vil liberal alliance også gerne og vi er

jeg forstår ikke hvordan det kan være at enhedslisten

og i stedet for sige at dem som har behov for at blive hjulpet skal have

det gælder sådan set både folketingsmedlemmer og ikkefolketingsmedlemmer ligesom det gør i

om pensionsalder lige for lige det troede jeg enhedslisten mente indtil vi kom til det sjette

pensionsalderen også selv om de får deres vederlag

bare for at tage et tænkt

eller eller som europaparlamentsmedlem

helt ud i pap

samtidig

overborgmester i københavns kommune som det er tilfældet for og der er også et europaparlamentsmedlem fra konservative som får både løn fra europa parlamentet og ministerpension som tidligere minister af folketingsmedlemmer

seks medlemmer af venstre

snart stopper med at få deres eftervederlag fra ministertiden og

begynder at kunne hæve pensionen samtidig med at de arbejder som folketingsmedlemmer og får deres løn for det jeg har læst mig frem til at

faktisk er et eksempel på en person som alligevel synes at det var lidt for meget

pensionen frasagde han sig det mens han var nato generalsekretær og det er jo

al sin enkelhed ud på

jeg har utrolig svært ved at forestille mig hvad argumentationen for at bevare den her regel egentlig skulle være og det er også derfor at der er noget med tilbagevirkende kraft og kommission

at der er nogen andre herinde der rigtig kan forsvare den regel bortset fra at man jo selvfølgelig gerne vil vente på den her kommission som man så kan få til at træffe beslutningerne for sig og skulle det være upopulære beslutninger så kan man jo altid holde kommissionen ud i strakt arm og sige det var også deres skyld det var slet ikke mig der gjorde det

det er ikke alt hvad han har gjort jeg har respekt for tværtimod

siger jeg har trods alt ikke behov for

særligt ikke når de er så høje

at pensionen for folketingsmedlemmer er uforholdsmæssig stor

så det er jo ikke bare hykleri

hykleri med skrue vi kommer ud i fordi man ikke alene deler det op i

om man arbejder man er pensionist men man modtager også dér hvor man ikke gør det mindre det er dér hvor det er mest fordelagtigt for en selv det